og tillidsrepræsentant for alle uanset partifarve det er mit håb at jeg kan lede arbejdet herinde på en

respekt og tillid bliver fællesnævnere jeg glæder mig til en ny sæson med

salen og til samarbejdet med alle

og til hendes kongelige højhed prinsesse benedikte ligeledes hjertelig velkommen til repræsentanterne for højesteret formanden for grønlands

samt til københavns overborgmester

vi er stolte af hvem vi er og det har vi god grund til men vi skal også være ærlige om at vi ikke har løst alle problemer

er ting vi skal gøre bedre selv i et af verdens bedste lande

vi har bygget vores samfund på ligeværd på tillid til hinanden og på respekt for den enkelte det er det der gør danmark til danmark til et samfund der hænger sammen til det land vi alle holder af

kan danmark blive delt i to og så risikerer vi et danmark der ikke hænger sammen geografisk når børn vokser op i parallelsamfund hvor ligeværd og frihed bliver tilsidesat så risikerer vi et danmark der ikke hænger sammen værdimæssigt

når gevinsten ved at arbejde er for lille og for mange bliver forsørget af det offentlige så risikerer vi et danmark der ikke hænger sammen økonomisk

hænger økonomien heller ikke sammen for pengene til velfærd kan kun komme ét sted

vores virksomheder

men vi skal selv bestemme hvad vi er for et land jeg ønsker et danmark der hænger sammen geografisk værdimæssigt økonomisk og menneskeligt

ekstraordinær situation vores grænser er under pres vores grænser er under et dobbelt pres dels fra migranter som søger væk fra fattigdom dels fra mennesker på flugt fra krig og ødelæggelse ofte under vilkår der er så barske at vi dårligt kan rumme dem familier i synkefærdige både mennesker stuvet sammen i lastbiler børn og voksne prisgivet kyniske menneskesmuglere det er dybt ulykkeligt danmark har et ansvar for at hjælpe mennesker på flugt men vi har også et ansvar for at vores land hænger sammen vi må tale åbent om at der er forskel på at være flygtning og økonomisk migrant for vi kan aldrig magte en folkevandring der er båret af ønsket om et bedre liv hvor forståeligt det ønske end

og hjertet varmt der er ingen nemme løsninger men jeg mener at vi har realistiske muligheder hvis vi ser verden som den er for det første er det klart at europa skal få styr på tilstrømningen

og kun tale om at fordele de mennesker der kommer ind vi må tage fat om problemets rod

danmark gør vores del regeringen afsætter syv hundrede og halvtreds million kroner til blandt andet bistand i nærområderne

vi hjælpe flere og færre bliver drevet ud på en farefuld rejse mod europa for det andet skal eu ikke bestemme hvor mange asylansøgere danmark tager imod vi står og vil fortsat stå uden for eu’s fælles asyl og udlændingepolitik også efter folkeafstemningen den tredje december for det tredje fører regeringen en stram udlændingepolitik vi har allerede indført en ny integrationsydelse

mindre attraktivt at komme til danmark vi vil stramme kravene til familiesammenføring og vi vil skærpe reglerne for at få permanent ophold alt det gør vi fordi vi synes det er rimeligt og fordi de vilkår der er i danmark har betydning for hvor mange der søger asyl den erkendelse er efterhånden ved at brede sig

deler jeg heldigvis også

er kun en ud af ti flygtninge i arbejde eller under uddannelse det er nedslående

efter fire år er det kun en tredjedel det er trist og af alle indvandrere fra ikkevestlige lande er ikke engang halvdelen i arbejde selv om mange har været her i ti tyve eller tredive år det er dybt dybt beklageligt det skal vi gøre bedre meget bedre jeg glæder mig jo over alle de gode viljer der er sat fri i de seneste uger

i foreningslivet hos de tusindvis af danskere der har meldt sig som frivillige nu skal vi gribe de gode viljer vi skal ud over de flotte ord de varme følelser og de mange

på facebook vi skal forpligte hinanden til handling også længere frem omkring årsskiftet vil regeringen fremlægge et nyt integrationsprogram målet er at flygtninge der har fået asyl skal ud på en virksomhed så hurtigt som muligt

og i stedet bruge kræfterne på at få integrationen til at virke for danmark skal hænge sammen økonomisk socialt og kulturelt

det store pres på europas grænser har rod i komplicerede konflikter og ringe levevilkår verden er rykket tættere på og danmark skal fortsat engagere sig der hvor vi kan gøre størst forskel

heldigvis ikke alene vi samarbejder med andre lande

derfor behøver vi heller ikke selv at være til stede alle vegne vi skal fokusere vores udviklingsbistand hvor det tjener vores interesser hvor vi fremmer de værdier vi tror på og hvor vi bekæmper årsagen til fattigdom og migration både eu og danmark skal stille krav om at de lande som migranterne kommer fra tager deres egne statsborgere retur

ikke kan få lovligt ophold her

danmark deltager i den internationale indsats mod terrorbevægelsen isil i irak vi ser ikke passivt til når isil brutalt forgriber sig på lokalbefolkningen og fører terrorkrig mod os de danske piloter mekanikerne og det øvrige personale har som alle andre der er udsendt i dansk tjeneste løst deres opgave fremragende nu får de en

tiltrængt pause herhjemme

regeringen åben for at se på et bredere mandat for den danske indsats jeg håber at folketinget er parat til at bakke

hvor vi gør størst nytte også med vores kampfly

terror er et onde vi skal blive ved med at bekæmpe målet er fred og fremgang så familier ikke bliver tvunget på flugt men kan leve i deres eget land

og som værner om de værdier der binder os sammen

min regering har fået den opgave og dermed jo det ansvar at lede danmark

får vi ansvaret for at lede landet derfra hvor det står

derfor har vi lavet et kasseeftersyn af den offentlige økonomi og resultatet er klart før valget blev der tegnet et billede nu er billedet desværre et andet der er færre penge end vi håbede og troede der er færre penge til en ny politik

økonomien var kørt til budgetlovens yderste grænse kasseeftersynet viste at man var kommet for langt ud

være en sikkerhedsmargen det var der ikke før

bruge færre penge på forskning men stadig leve op til eus målsætning at effektivisere uddannelserne men stadig ligge helt i top blandt de lande der investerer mest i uddannelse hvorfor gør vi det

fordi vi vil indfri de løfter vi gik til valg på flere penge til sundhed et stærkt politi

det lovede vi før valget det gennemfører vi efter valget men pengene skal stemme danmark skal hænge sammen økonomisk

dansk økonomi er stille og roligt på vej efter krisen men det går jo ikke lige godt alle steder fremgangen har bedst fat i hovedstaden og store dele af østjylland før flyttede de unge fra københavn når de stiftede familie nu bliver mange boende så det går godt i københavn og i trekantområdet og i aarhus hvor der er job at få i mindre byer lukker virksomheder familier flytter

hvis danmark bliver delt op i udvikling og afvikling

hele danmark for jeg er overbevist om at vi har brug for hinanden vi hverken kan eller skal bremse de steder hvor det går fremad men vi skal og kan give hele danmark mulighed

udvikle sig det er ikke enkelt for virkeligheden er kompliceret

udflytning nogen sinde vi flytter omkring tre tusind ni hundrede statslige arbejdspladser det handler om rimelighed for staten tjener hele landet og derfor skal staten også være til stede i hele landet

otte og tredive byer får nye statslige arbejdspladser og og mon ikke synet på regeringens beslutning afhænger lidt af hvor man ser den fra jeg er fuldt opmærksom på at det kan give problemer når vi flytter tusindvis af job det berører mange mennesker og deres familier det skal man ikke tage for let på og der venter et praktisk arbejde

sikre normal drift bliver en kæmpeopgave men jeg er også fuldt opmærksom på at udflytning betyder meget for de steder som får nye statslige arbejdspladser

i torsdags fik jeg en mail fra brigitte fra næstved hun skrev kort og godt og jeg citerer af hjertet tak det betyder uendelig meget for vores by

der flytter til næstved med tre hundrede og fem og halvfjerds job for mig er det en bunden opgave at få fordelt de statslige arbejdspladser mere ligeligt ud over landet

også forbedre de private virksomheders vilkår for at skabe job

fremgang i hele danmark vi lever af at producere og levere service vi står stærkt inden for blandt andet medicinalindustrien og den grønne sektor vi er energieffektive vi er opfindsomme vi er kreative det er alt sammen styrker vi skal bygge videre på med realismen i behold for vi skal ikke stille skrappere krav til vores egne virksomheder end tyskerne eller svenskerne stiller til deres

vilkårene for generationsskifte vi vil fjerne reklameafgiften vi vil fjerne no

derfor må erhvervsrettet lovgivning som hovedregel kun træde i kraft to gange om året den første januar og den første juli

endnu stærkere fødevaresektor det kan ikke være rigtigt at dansk landbrug skal have lavere udbytte eller ringere

vores naboer fordi der ikke må gødes tilstrækkeligt dansk landbrug og dermed hele fødevaresektoren skal være et konkurrencedygtigt erhverv det bliver sigtelinjen i den landbrugs og fødevarepakke som vi vil offentliggøre inden jul en friere planlov er også en vigtig del af regeringens strategi for at skabe vækst i hele danmark i dag er der mange eksempler på at planloven står i vejen for udvikling

og det gør rigtig mange danske byer forladte bygninger står tomme de skal have nyt liv også når de er placeret i landzonen og det er da ulogisk at loven spænder ben for mennesker der gerne vil bo i en landsby når nu affolkningen af landsbyerne er et bredt anerkendt problem

i mariagerfjord kommune ønskede nogle borgere for to år siden at købe grunde og bygge nyt i udkanten af landsbyen rold

er ikke muligt efter de gældende regler for der er tale om byudvikling i det åbne land og det betragtes som i strid med statslige interesser

som jeg ser det er det loven der er i strid med borgernes landsbyens kommunens og danmarks interesser vi vil give kommunerne mere frihed det er et stort ønske i mange kommuner samtidig skal det være slut med uforståelige regler haveejere langs kysten

ikke spørge om lov til at sætte et højbed eller et gyngestativ op og hvorfor er der nogle der ikke må bygge et skur til en havkajak

altså jeg har det princip at loven skal være til at forstå alt andet er manglende respekt for borgerne regeringen lægger om kort tid et forslag til en friere og rimeligere planlov frem så kommuner virksomheder og borgere får bedre mulighed for at skabe den udvikling og vækst som er så tiltrængt og som er så ønsket uden for de store byer jeg ønsker et danmark hvor vi selv vælger hvordan vi vil leve vores liv og mange mennesker er faktisk glade for at bo med højt til himlen med frisk luft i lungerne og et tæt naboskab det skal vi give friheden til jeg vil et danmark der hænger sammen geografisk

uden arbejdspladser ingen velstand uden velstand

velfærd

grundpillerne i vores velfærdssamfund er retten til fri og lige sundhed vi har et godt sundhedsvæsen men vi skal gøre det endnu bedre når man ser på et danmarkskort

at chancerne for god og hurtig behandling er større i nogle dele af landet end i andre de forskelle skal vi til livs

alle danmarks fem regioner må vise at de kan levere høj kvalitet til borgerne den behandling du får skal ikke afhænge af hvor i landet du bor og den skal heller ikke afhænge af din pengepung

at vide hvad du fejler så du kan blive behandlet og forhåbentlig blive rask igen det skal være en ret for alle uanset indtægt

i dag har danskerne en udredningsret på tredive dage men i praksis i praksis holder den langtfra for alle patienter og hvad gør man så

den ulighed i sundhed vil jeg ikke acceptere

at hvis det offentlige ikke kan udrede inden for tredive dage efter henvisning til et sygehus så kan de gå et andet sted hen

er mennesket ikke systemet det vigtigste er den kvalitet vi får ikke hvor lægen er ansat

en god og tryg sundhed har særlig betydning for én gruppe af borgere nemlig de ældre i sidste måned talte jeg med olaf sørensen på tre og firs år han blev hofteopereret i maj og lå på intensiv i fyrre dage på grund af komplikationer det svækker ethvert menneske og i særlig grad et menneske på tre og firs år men da

jeg var han i højt humør og ved godt mod på kun otte dage havde han lært at rejse sig fra sin kørestol og gå selv helt uden at holde i gelænderet

olaf og jeg mødte hinanden på aalborg rehabiliteringscenter her gør personalet en kæmpe indsats for at hjælpe mennesker

hjælpe sig selv og ifølge aalborg kommune er rehabilitering ikke kun godt for olaf og de andre

set også en god forretning borgeren har brug for langt mindre hjælp fra kommunen når han eller hun er hjemme igen se det eksempel skal vi tage med os når vi skal løse problemerne på de medicinske afdelinger unødvendige indlæggelser for mange genindlæggelser patienter der ikke kommer hjem selv om de er færdigbehandlet ældre mennesker der må ligge på en hospitalsgang det er uværdigt det ønsker ingen af os for vores forældre eller bedsteforældre regeringen vil nedbringe antallet af unødige indlæggelser af ældre medicinske patienter vi vil give flere penge til kvalitet og forebyggelse i almen praksis og kommuner

det kommer oven i den milliard ekstra til sundhed som vi allerede har aftalt med regionerne penge som skal gå til stigende udgifter til sygehusmedicin nye behandlingsformer og flere ældre og kroniske patienter vi giver et massivt løft til sundhed og ældre allerede til næste år ja for at være helt præcis et løft

vi lovede vælgerne før valget

og der er i særlig grad en gruppe mennesker som har betydning for vores tryghed

jeg bliver varm om hjertet når danske betjente beroliger rådvilde familier bruger ord

derfor vil jeg gerne takke det danske politi

i handler med ordentlighed og respekt når i tager imod flygtninge og migranter ved danmarks grænser og jeg er taknemlig for den professionelle indsats i ydede under og efter terrorangrebet i københavn

alle ved at politiet er presset et bredt flertal i folketinget har sikret en ekstra bevilling i år det gjorde vi før valget og vi har afsat midler til at fjerne den store pukkel af overarbejde det gjorde vi efter valget i efteråret skal vi så indgå en politisk aftale om politiets vilkår i de kommende år regeringen ønsker et stærkt og synligt politi i hele landet de skal have de redskaber og ressourcer de har brug

politisamarbejde europol det er helt afgørende for at fange og straffe menneskehandlere narkohandlere tyvebander og andre kriminelle der opererer over grænserne og politisamarbejdet beviser også sit værd i den helt aktuelle situation med mange flygtninge og migranter

de er et vigtigt led i bestræbelserne på at få styr på tilstrømningen et ja den tredje december er et ja til at danmark kan forblive i det europæiske politisamarbejde et ja den tredje december er

krystalklart af den brede europolaftale

derfor vil jeg gerne opfordre alle partier til at vi i efterårets debat diskuterer det som afstemningen den tredje

handler om og ikke det den

vi bestemmer selv

japartierne bag europolaftalen har givet hinanden gensidig vetoret

at nogen forsøger at tegne et fejlagtigt billede af at vi er på vej ned ad en glidebane det er vi

for at mane enhver tvivl i jorden vil jeg i dag gerne understrege

at hvis et flertal i folketinget på noget tidspunkt måtte ønske at danmark skal deltage i den fælles europæiske asylpolitik så er min holdning helt klar vi hæver ikke vores veto uden at spørge danskerne ved en

garantere her i dag

i rigsfællesskabet har vi en solid tradition for at diskutere problemer åbent

finde løsninger sammen jeg glæder mig til samarbejdet med det nye landsstyre på færøerne og med landsstyret i grønland færøerne og grønland ønsker at arbejde med egne forfatninger

landsstyrerne de spørgsmål som måtte opstå i forbindelse med forfatningsarbejdet for at sikre at nye forfatninger på færøerne og i grønland kan rummes inden for rigsfællesskabet der er forskel på færøernes og grønlands økonomiske situation men begge lande står over for store økonomiske udfordringer på lidt længere sigt danmark træder gerne til med rådgivning og administrativ bistand hvis færøerne eller grønland ønsker det vi skal nedbryde de hindringer der er for borgernes og virksomhedernes mobilitet mellem danmark

vigtig sag som vi arbejder sammen om sagen om servicekontrakten på thulebasen betyder meget for både grønland og danmark og regeringen prioriterer den højt vi arbejder på at thulebasen i størst muligt omfang skal komme grønland til gode og vi arbejder tæt sammen med landsstyret om sagen

jeg ønsker også et tæt samarbejde i rigsfællesskabet og i norden

der er stor international fokus på de nye muligheder og udfordringer

folkeskolereform

vi har sammen skabt en reform af erhvervsuddannelserne en reform som skal genskabe prestigen ved at blive faglært for dem har vi brug for dem har vi faktisk brug for mange flere af af og det er regeringens ambition at vi til næste år styrker gymnasierne med en reform der hæver det faglige niveau og målretter gymnasierne til det som er deres formål en solid forberedelse til videre uddannelse

men det er ikke nok at vi sådan ser på

ungdomsuddannelserne en for en vi skal også se på dem under et

i dag er der alt for mange unge som falder fra eller vælger forkert nogle bliver slået helt tilbage til start andre fortsætter med en uddannelse som de måske hverken kan eller vil bruge vi skal tage fat på omveje og blindgyder i uddannelserne jeg synes også det er på tide at vi får et stærkere fokus på de unge der falder helt igennem dem der aldrig får en ungdomsuddannelse det

fantastisk at se lyset i øjnene på en dreng der har haft nederlag på nederlag på nederlag

for så pludselig at opdage at også han kan stå på tæer og række op og gribe en succes

og det er sådan set meget trist at alt for mange unge ikke får den mulighed

i dag er der ikke god nok uddannelse til dem der har brug for et fagligt løft og en bedre forberedelse det kan for eksempel

har taget tiende klasse på en efterskole og derefter går på produktionsskole for at lave noget praktisk og blive klogere på

men langtfra alle forløb er gode nok der er eksempler på forberedende undervisning som knap nok rykker de unge det er for dårligt det skal vi gøre noget ved derfor vil regeringen nedsætte en ekspertgruppe som skal samle erfaringer og se på hvordan vi kan forbedre vejen fra folkeskole til den rigtige ungdomsuddannelse ikke bare en ungdomsuddannelse men den rigtige ungdomsuddannelse både for de fagligt svage og for alle de andre der går en omvej til den uddannelse

råd til at investere i sundhed vi skal investere i uddannelse

derfor er det et problem når mange lever af kontanthjælp eller dagpenge det bekymrer mig at mange ikke har et job jeg tror på at man får et bedre liv ved at have noget at stå op til om

sammen menneskeligt jeg har sat den retning flere skal forsørge sig selv færre skal forsørges af det offentlige

jeg synes det er rimeligt at man får noget ekstra for at yde en indsats

de er over tredive år de har tre børn

hundrede kroner ekstra til familien hver måned måske er der dem der overvejer om det er det værd den bekymring kan jeg godt få regeringen vil indføre et kontanthjælpsloft

kan modtage i offentlig ydelse vi sikrer at kontanthjælpsmodtagere vil have en væsentlig indkomstfremgang ved at tage et fuldtidsarbejde vi vil også udbrede den integrationsydelse vi vedtog for kort tid siden til alle der kun har opholdt sig i danmark i en kort årrække det er første fase i regeringens jobreform

når vi sparer på pengene til dem der ikke arbejder så frigør vi penge til at sætte skatten ned især for dem der tjener mindst det er rimeligt det skal kunne betale sig at arbejde også for mennesker med små indkomster derudover har regeringen en ambition om at sænke skatten på den sidst tjente krone det bliver retningen i anden fase

reformer vi gennemførte eller tog initiativ til sidst vi var i regering ville de offentlige kasser mangle syv og fyrre milliard kroner om året så jeg mener sådan set helt grundlæggende at dagpengereformen fra to tusind og ti er rigtig men det behøver jo ikke at betyde at den

indlede forhandlinger med folketingets partier jeg ønsker en aftale som respekterer den ramme den tidligere regering har sat det er min ambition at vi kan samles om en løsning med bred opbakning så der kan komme ro

med den del på plads vil vi i det nye år indkalde arbejdsmarkedets parter til trepartsdrøftelser hvordan kan vi skabe flere private job

hvordan kan vore unge få en praktikplads og hvordan får virksomhederne de medarbejdere de har brug for det er det er noget af det vi skal drøfte

i danmark har vi jo haft en tradition for at lønmodtagere arbejdsgivere og politikere sammen laver trepartsaftaler om væsentlige samfundsspørgsmål

den vil vi gerne genskabe

nu starter arbejdet freden er slut

jeg glæder mig over at vi både før sommerferien og så sent som i går har indgået gode aftaler med alle folketingets politiske partier på nær et enkelt vi har taget de første skridt i dag har jeg annonceret de næste skridt som vi vil tage i det nye folketingsår men først og fremmest har vi sat en retning for danmark mange år frem en retning for et friere rigere og rimeligere danmark

jeg glæder mig til samarbejdet med alle her i folketinget og med mange andre engagerede danskere arbejdsmarkedets parter de frivillige ja alle der vil tage ansvar lad os indlede det nye folketingsår med at udbringe et leve for vores land danmark